og pia olsen dyhr

fra medlem af folketinget nikolaj villumsen der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den anden februar to tusind og nitten atter kan give møde i tinget rasmus vestergaard madsens hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører

meget principielle spørgsmål i dag også selv om

jo ikke er første gang vi vender spørgsmålet om tørklæder regeringen tager skarpt afstand fra social kontrol ingen skal presses

iføre sig et tørklæde og jeg er personligt bekymret for

et slør alt for ofte desværre også er et udtryk for netop social kontrol samtidig værner regeringen om den personlige frihed og herunder naturligvis også religionsfriheden det beslutningsforslag fra dansk folkeparti som vi skal drøfte her i dag handler om hvorvidt der skal være et forbud mod religiøs hovedbeklædning på alle offentlige arbejdspladser det skulle jo så

kommuner og regioner og skulle gælde alle uanset hvilke job der er tale om det forslag kan regeringen

dansk folkeparti begrunder forslaget med at

det at bære religiøs hovedbeklædning er et

privat anliggende som man udøver i sin fritid det indgår imidlertid også i forslaget at det det samtidig skal være tilladt at bære små diskrete religiøse symboler vi taler altså ikke om et forbud mod alle symboler men et forbud der i praksis kun vil ramme helt bestemte religiøse grupper samtidig taler vi om et forbud der skal omfatte alle offentligt ansatte i stat kommuner og regioner det skal altså gælde alle uanset om man har borgerkontakt eller ej det er regeringens vurdering at

ikke proportionalt og det kan indebære diskrimination da det

gælder alle religiøse symboler det følger af den europæiske menneskerettighedskonvention at

begrænsninger af religionsfriheden kun kan foretages hvis

de følger af lov og

demokratisk samfund et absolut forbud

offentligt ansatte mod at de må bruge tørklæder er efter vores vurdering

proportionalt beslutningsforslaget rejser som sagt også spørgsmål i forhold til diskrimination i henhold til grundloven

forbyder diskrimination på baggrund af tro selv om forbuddet ikke direkte sigter på bestemte trosretninger omfatter forbuddet alene markante religiøse symboler

der er ikke peget på et

også gerne understrege at vi på ingen måde skal acceptere parallelsamfund og social kontrol religion må selvsagt ikke få betydning for de afgørelser som træffes i det offentlige og den service som borgere får vi skal løse de problemer med parallelsamfund og også social kontrol der er i danmark men det skal vi gøre uden at vi vi undergraver de rettigheder og den frihed som vi har i danmark

det en svær balancegang og der er ingen tvivl om at vi er nødt til

gribe til handling og det har vi jo så blandt andet også gjort med regeringens udspil om

bekæmpe parallelsamfundene samtidig med det utrættelige arbejde som der bliver gjort for at sætte ind over for social kontrol

det store principielle skyts af hus og det er

som jo går ud på at indføre en form for påklædningskodeks i den offentlige sektor

religiøs hovedbeklædning på fordi det er en agitation for noget bestemt så står ministeren af

i andre lande det er meget nemt at gøre og selvfølgelig krænker det grundloven

en voksende andel af befolkningen som agiterer for bestemte værdier mens de er på arbejde i den offentlige sektor det er ikke acceptabelt og det

jeg slet ikke forstå at ministeren ikke vil være med

og diskriminationen opstår

opdeling mellem stat og og religion end vi har i danmark så derfor kan man ikke bare drage den

og politiet hvorfor kan vi ikke sige den offentlige sektor har vi på samme måde en form for uniformering der går ud på at man ikke kan have religiøs hovedbeklædning

ligegyldigt hvilken form for religiøs hovedbeklædning

i den offentlige sektor det skal selvfølgelig ikke være forbudt at have bestemte religiøse overbevisninger og det skal bestemt ikke være forbudt at vise at man har en kristen muslimsk jødisk

muligt det kan ikke falde sammen med et arbejde i

enkelte religiøse retninger

der benytter sig af og derfor

ikke noget jeg står og finder på altså det er jo må man sige en skarp juridisk vurdering af det her

og og den betydning som det vil have

med det her beslutningsforslag ønsker dansk folkeparti at forbyde offentligt ansatte at bære

og det gælder både i stat regioner og kommuner ligesom det både gælder folkeskolelærere rengøringspersonale og kontoransatte sidste forår behandlede vi et andet beslutningsforslag om at forbyde brug af markante religiøse symboler herunder religiøs hovedbeklædning i folkeskolen både for elever og personale

holdninger har ikke ændret sig siden dengang befolkningen i danmark har ændret karakter de seneste årtier der er blandt andet kommet et stort muslimsk mindretal og det har betydet en stigende offentlig interesse for religion særligt islam her i folketinget har det medført adskillige diskussioner af forholdet mellem stat og religion og det er en vigtig diskussion

er det vigtigt at vi fastholder en sekulær politisk tradition og det betyder at den demokratisk vedtagne lovgivning altid har forrang for religiøse regler og det betyder at vi diskuterer med sekulære argumenter og ikke anerkender henvisninger til religiøse skrifter og det betyder at vi har uafhængige dommere i andre samfund gælder religiøse love og her argumenteres politisk med henvisning til religiøse tekster og religiøse autoriteter anses for at være de rette til at fortolke og håndhæve lovgivningen

religion derfor ikke blive en politisk sag men det er lige så vigtigt at religion heller ikke reduceres til en privatsag som man skal gemme væk bag hjemmets fire vægge vi har ikke noget problem med at borgere signalerer tilknytning til en bestemt religion heller ikke selv om de er offentligt ansatte

religion en personlig sag og det betyder at den enkelte ikke kan forvente at samfundet underkaster sig eller indretter sig efter den enkeltes personlige tro men det betyder også at samfundet accepterer at den enkelte har ret til at praktisere sin tro åbent og frit vi ser altså ikke noget generelt modsætningsforhold mellem demokrati og religion heller ikke islam men vi ser et modsætningsforhold mellem demokrati og totalitære tanker og her har vi en særlig udfordring med grupper der henviser til netop islam som begrundelsen for deres antidemokratiske holdninger men den her sondring er afgørende og det betyder at vi må spørge os selv om tørklædet på en rengøringsassistent i børnehaven udgør en udfordring for demokratiet og det mener vi ikke at det gør anderledes forholder det sig med politifolk og dommerstanden som vi må have særlige forventninger til de beklæder et embede som er hævet over deres private person det samme kan ikke siges om alle andre offentligt ansatte

det er med de ord at jeg skal meddele at socialdemokratiet anerkender diskussionens stigende nødvendighed

børnehavebørn skolebørn

forstår jeg selvfølgelig ikke at ordføreren

naturlig forlængelse af at man ønsker at bevare et

folkeskolelærerinde en børnehavelærerinde eller en sygeplejerske eller en

sosu assistent på et plejehjem kom på arbejdet med

indsvøbt i et

rødt flag med hammer og segl på eller

bør sikre at ens påklædning ens fremtoning passer til den funktion man nu engang har der synes jeg at ansvaret hviler tungere på folk der beklæder embeder

hævet over deres personlighed end det gør for folk der er offentligt ansatte

ikke er så påvirkeligt for politiske budskaber

var var mindre væsentligt men når man har med

skal man da ikke udsende kraftige politiske signaler om

at sådan som jeg er er det rigtige og det som i andre måske er er

ordføreren ikke at det islamiske hovedtørklæde udsender nogle helt bestemte signaler

dem der er i rum med vedkommende selvfølgelig på

bærer tørklædet samtidig er et udtryk for at

signaler men jeg tror

med at konkludere at det gælder for alle derfor ville jeg også være forsigtig med for eksempel at sige at dem der gør rent på mine børns skole ikke kan gøre rent hvis de har et tørklæde på det synes jeg ikke er noget problem jeg synes det er vigtigt at vi fastholder at hvis vi ønsker at lovgive omkring det her så er det på baggrund af nogle reelle oplevede problemer og min oplevelse er ikke at alene det at bære religiøs hovedbeklædning i sig selv er et udtryk for agitation

væsentlige debat igen

forslag blev fremsat b otte og halvtreds der handlede om et forbud mod brug af markante religiøse symboler for elever og undervisere i i folkeskolen dengang kunne venstre ikke støtte forslaget da det efter regeringens vurdering ikke ville kunne gennemføres inden for rammerne af grundloven og den europæiske menneskerettighedsdomstol nu er vi her igen og drøfter et beslutningsforslag der handler om hvorvidt vi skal lave et forbud mod religiøs hovedbeklædning på alle offentlige arbejdspladser forbruget skal ifølge forslagsstillerne gælde alle ansatte i staten regioner og kommunerne ligegyldigt om den ansatte har borgerkontakt eller ej det skal dog stadig være tilladt at bære små religiøse symboler som det fremgår af beslutningsforslaget forbuddet vil altså i praksis skulle ramme bestemte religiøse grupper

omfatter dermed ikke alle religiøse symboler og vil derfor indeholde spor af forskelsbehandling selv om jeg personligt godt kan være bekymret for at det ikke er alle kvinder med tørklæde der selv har valgt

det på mener jeg ikke at et forbud vil løse problemerne med parallelsamfund og social kontrol

vi skal bekæmpe på på anden vis og det skal gøres inden for de gældende rammer venstre kan med disse ord ikke støtte beslutningsforslaget og jeg skal hilse fra

forhindre islamisk

et af de mere vellykkede forslag fordi det retter sig mod alle

mod alle religiøse hovedbeklædninger

ingen tvivl om at det er er fremkaldt af at vi ser

buddhistisk agitation og der findes heller ikke en buddhistisk

med det her for det det er alle religiøse hovedbeklædninger der bliver forbudt i den

det svarer til et påklædningskodeks

lavet et påklædningskodeks i den offentlige sektor

at man skal optræde neutralt i religiøs

det er relevant som herre mattias

inden for de væbnede styrker politiet og andre steder at der er det her kodeks men men jeg mener ikke

fru marie krarups gode spørgsmål

man agiterer med det er noget man gør i i ord og tale i i meget

det ligger i beklædningsgenstanden

en trumpkasket ikke vil være en form for politisk budskab og at det vil være helt okay

skoleklasse hvis jeg som lærerinde havde

børnehavepædagog det er jo en underforstået norm vi har i danmark som der er nogle tilrejsende der ikke har set og ikke ligesom har opfattet og derfor er det nødvendigt at gøre den mere tydelig jeg forstår ikke at ordføreren ikke kan se at vi kan være nødt til på en eller anden måde at indføre et påklædningskodeks i den

der ikke helt har fået taget de her normer

hagekors eller hammer og segl eller eller andet så er

jeg er helt på det rene med at der er nogle der bruger islam som politisk ideologi men der er også mange for hvem

en tavs religiøs manifestation der ikke rummer en agitation der ligger altså en forskel

forslag her men

gerne udtrykke min tilfredshed med den måde som ministeren har argumenteret på i sit oplæg og også som den socialdemokratiske ordfører argumenterede

vigtige dokumenter principielle dokumenter som vi også skal lave politik ud fra nemlig grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention der er også andre dokumenter som jeg vil vende tilbage til

kan rummes inden for grundlovens bestemmelser og inden for den europæiske menneskerettighedskonvention

så enhedslisten stemmer også imod det her lovforslag vi betragter det som et uacceptabelt indgreb i religionsfriheden nemlig den troendes mulighed for at praktisere sin religion det er samtidig et indgreb i den enkeltes ret til at klæde sig som man vil religiøst betingede beklædningsgenstande

offentligt ansatte altså på offentlige arbejdspladser medmindre det er uhensigtsmæssigt i forhold til udførelsen af den ansattes opgaver

hvis den lokale arbejdsleder der har ansvaret for

optimale måde at udføre sit arbejde på at bære en eller anden hvilken som helst beklædningsgenstand uanset om den er religiøst betinget eller sekulært betinget hvis

en vurdering der foretages af den leder så kan der opstå nogle tvister mellem den ansatte og lederen om det og det har vi nogle kanaler til at afgøre i sidste ende en domstol vi er enige med forslagsstillerne i at man ikke skal lave politik ud fra meningsmålinger så det anbefaler vi forslagsstillerne at lade være med ligesom det heller ikke er klogt at lave politik alene ud fra hvad to sygeplejersker mener jeg er ikke ekspert i fortolkning af menneskerettigheder men når man læser ordlyden i fns verdenserklæring om menneskerettigheder og artikel atten i den internationale konvention om

kan man ikke være i tvivl om at forslaget strider imod disse konventioner og det er nogle som danmark har ratificeret for mange år siden begge konventioner taler om retten til at give udtryk for en religion blandt andet gennem overholdelse af religiøse forskrifter og det er jo her vi finder forskrifter om diverse hovedbeklædninger konventionen om civile og politiske rettigheder siger at denne ret til at give udtryk for sin religion

men kun hvis det er nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed orden sundhed eller sædelighed eller andres grundlæggende rettigheder og friheder og forslagsstillerne har ikke fremlagt så meget som en lillebitte skygge af bevis for at religiøse hovedbeklædninger på nogen måde er en trussel imod den offentlige sikkerhed orden sundhed

når man ser på forslagets indhold og bemærkninger

der er til tanke samvittigheds og religionsfrihed

at de vil håndhæve den danske folkekirkes fortolkning af kristendommen ved at begrænse andre trossamfunds mulighed for at efterleve deres religiøse forskrifter tankegangen er tilsyneladende at når troende i den danske folkekirke ikke anvender religiøst betinget hovedbeklædning for det har vi så ikke i den

trosretning så skal offentligt ansatte tilhørende andre religioner og man kan vel nok tilføje specielt ikke muslimer have lov til at gøre det hvad bliver det næste at forbyde religiøse hovedbeklædninger i det offentlige rum i det hele taget jeg er glad for at de ordførere der har været på talerstolen indtil nu klart har sat foden ned over for det her tak

argumentation der kommer her at det skulle være imod religionsfrihed

og det vil sige at man

fireogtyve syv det er jo ganske enkelt forkert

man har fuldstændig lov til at have den religion man ønsker men når man

offentligt embede har man ikke lov til at komme med agitation via sin fremtræden små diskrete symboler på at man har en bestemt identitet identitet er selvfølgelig fuldstændig okay men

især den islamiske som jo både er politisk og religiøs det

med en region som i lige så høj grad er politisk som den

mener vi ligger langt uden for hvad man kan tillade på offentligt ansatte og det

muslimer man går efter

gør man for god ordens skyld det for ikke at blive angrebet for det

men jeg forholder mig til de konventioner danmark har tiltrådt og ratificeret og jeg synes det er vigtigt

det fremgår ganske klart

foretage begrænsninger i et trossamfunds muligheder for at udøve deres religion men det kræver altså at man kan begrunde det med hensyn til den offentlige sikkerhed orden sundhed eller sædelighed eller andres grundlæggende rettigheder og

skal løfte hvis de vil foretage sådan et indgreb i trosfriheden som man lægger op til

religiøse overbevisninger så det er ikke et indgreb

må man da også sige det strider da i den grad imod sædeligheden i danmark at man

så hvis det endelig var noget der gik imod trosfriheden

ville man have et glimrende argument for det men det her går ikke imod trosfriheden

det nu er uden at bære sin religiøse hovedbeklædning når man er ansat i den danske offentlige sektor det er ikke et problem og det er der også masser der gør

høre pointen det her er en begrænsning i troendes samfunds mulighed for at praktisere deres religion og følge de religiøse forskrifter som er i den religion

det er det konventionen forholder sig til at sådan nogle begrænsninger må man ikke

man kan begrunde det i at det er en alvorlig trussel og så videre imod den offentlige sundhed det er jo det der er kernen i hele sagen og derfor er de der konventioner jo egentlig selv om man kan diskutere op og ned ad stolper hvad sædelighed

skruet meget godt sammen for det er jo ikke sådan at de siger

gå ind og lave noget lovgivning om for det må man godt man har bare en argumentation og nogle begrundelser man skal løfte som er yderst fornuftige hvis man gerne vil have et samfund der hænger sammen og ikke stiler frem imod et samfund hvor de forskellige trosretninger kan ligge og slås med hinanden

folkeparti for at rejse den her vigtige og principielle debat selv om den jo også lidt

en familiefest hvor man kender alle dem der kommer og har hørt de fleste argumenter før

jo heller ikke noget i vejen med familiefester

indebærer forslaget at man må foretage nogle meget vanskelige afvejninger af hensyn der peger i forskellige retninger social kontrol er et alvorligt fænomen jeg læste i weekendavisen fra den femogtyvende januar om en norsk forskningsrapport der ovenikøbet antyder at problemet stikker dybere end mange mennesker antager

det gør det fordi social kontrol er et system der gør alle mennesker til både udøvere og modtagere om

så må sige af den sociale kontrol det er ikke sådan at der er nogen der kun udøver den og

der kun bliver ramt af den det gør det jo så meget desto vanskeligere at

allerede har sagt vil jeg så føje noget som herre mattias tesfaye også var inde på nemlig at at brug af islamisk hovedtørklæde også

kvinder og ikkemuslimer en berettiget opfattelse af at de i bærerens optik er sådan en slags andenrangspersoner islamisk teologi generelt etablerer jo kvinder som underordnet mænd og vantro som underordnet de rettroende derfor mener jeg at

som den ligger i dag i konkrete situationer hvor borgere har brug for at føle sig betrygget i at statens repræsentanter vil møde dem på en saglig og neutral måde der kan man jo som det er i dag godt indføre et beklædningsreglement som blandt andet udelukker et muslimsk hovedtørklæde men omvendt skal vi jo som politikere holde os inden for de grænser som grundloven og

og det kommer måske en anden god gang kunne have nogle flere diskussioner

grundlovens § halvfjerds har vi rigtig været inde på

syv og tres men § halvfjerds fastslår feks at man ikke kan bruge religion som et påskud for at blive fritaget for sine borgerpligter og det aspekt af § halvfjerds

set godt at vi kunne være lidt mere opmærksomme på

diskriminatorisk sådan som ministeren har været

i la debatten meget velkommen men vi kan ikke støtte forslaget

helt enig i både det ministeren sagde og det som herre henrik dahl også lige sagde at det her forslag jo vil være diskriminerende over for

befolkningsgruppe i danmark og derfor er i strid med vores grundlov så meget længere er den vel egentlig ikke men når man hører debatten

dansk folkeparti oplever at hvis en offentligt ansat for eksempel i en vuggestue har et tørklæde på

de fleste af os herinde har sikkert haft børn

det skulle virke agiterende når man kommer hen for at hente sine børn i vuggestuen giver slet ingen mening

se at barnet er glad og har haft en god dag og er blevet passet godt på

det det handler om når man går i vuggestue jeg tror ikke at barnet tænker

agiteret for det ene eller det andet når

blevet passet godt på så jeg vil

egentlig er og jeg synes at dansk folkeparti ser spøgelser nogle gange særligt i det her tilfælde

små religiøse symboler som for eksempel en halvmåne eller et kors i et vedhæng men man må ikke bære store og markante religiøse symboler så tænkte

hvor går grænsen er det i fylde er det i vægt

hvor går grænsen mellem småt og stort det

der er ikke noget med at trække en grænse mellem små og store

symboler her vi går efter hovedbeklædning

er et problem i den offentlige sektor men det er da klart at det er fordi vi ser det islamiske tørklæde myldre frem overalt at det er det der er anledningen til det

rettet mod alle men vi ønsker jo ikke at ramme folks identitet selvfølgelig skal man have lov til

symboler på hvad man er hvis de er små og overskuelige altså så det går ind i den danske tradition men ordføreren mener altså ikke at et tørklæde er agiterende jeg mener at man er en reklamesøjle for islam og derfor for bestemte værdier når man går med et islamisk tørklæde

hvis man har et svastika på hvis man har viklet sig ind i et rødt flag med hammer og segl

når man kom på arbejde det må være arbejdsgiverens opgave at vurdere om det er en agiterende adfærd eller ej men det taler jo også ind i at når man går med et tørklæde fordi man tror på en særlig

så handler det om at det er det man gør i sin hverdag

på arbejde med med en trump kasket

være at man har et meget konkret formål med det så jeg ser faktisk en forskel i de ting jeg synes ikke

men igen det må være arbejdsgiveren der skal vurdere om om noget er upassende eller ej på en arbejdsplads det synes jeg ikke at folketinget skal

plejehjem osv hvor lederne har meget meget svært ved at tage sig sammen

derfor vi siger at det er en god idé at komme med nogle retningslinjer fra christiansborg som

da rigtig nok at det ville være skønt hvis den enkelte skoleleder eller vuggestueleder kunne sige selvfølgelig er det islamiske tørklæde ikke okay her fordi det er agitation men vi ser det bare ikke de fleste tør jo ikke gøre det så vi er nødt til at hjælpe ved at

at det er agitation det handler om

tror på en religion hvor man tager et tørklæde på ligesom andre tror på en region hvor man gør noget andet det er ikke agitation det er religionsfrihed det er retten til at klæde sig som man vil

hvor man må klæde sig som man vil mene hvad man vil ytre hvad man vil tænke hvad man vil og det er super vigtigt for mig og for os

at resten af folketinget siger i dag så heldigvis er vi stadig væk et flertal der har den overbevisning

vi skal bekæmpe negativ social kontrol ingen må tvinges til at bære et bestemt stykke tøj eller et bestemt symbol og derfor har vi jo også i straffeloven et forbud mod at tvinge mennesker til at bære noget bestemt vi skulle måske se på om vi kunne implementere det

skal vi også arbejde hårdt for meget mere ligestilling og mere frihed i danmark til alle grupper og selvfølgelig særlig til dem der underlægges nogen former for tvang

står kampen for mere frihed og mere ligestilling og mod tvang undertrykkelse og ufrihed det skal bekæmpes det gør vi ikke ved at forbyde mennesker at bære tørklæde på arbejde

udøver vi en statslig tvang hvis vi gjorde det og det er dumt det splitter vores samfund det udskammer bestemte befolkningsgrupper det sender potentielt mennesker ud af arbejdsmarkedet og det er i strid med vores grundlæggende værdier at tvinge tøj af folk medmindre det er til fare for rigets sikkerhed kan man være ufri og bære tørklæde ja kan man være ufri uden tørklæde også det kan man så være fri og bære tørklæde ja kan man være dansk og bære tørklæde selvfølgelig kan man det og alle dem der bekæmper

i hånden dem burde vi alle sammen tage i hånden dem velkommer jeg i kampen for vi har brug for at være mange og vi har brug for at vi kommer fra alle steder med og uden tørklæde og det her forslag vil trække i den

der møder ind i børnehaven og møder pædagogen der har hovedtørklæde på og spørger pædagogen hvorfor har du det

det siger gud at kvinden skal

en rimelig situation at stille det barn

børneinstitution i danmark er det en rimelig situation at sætte vores børn

det er min religiøse overbevisning jeg vil gerne bære tørklæde det er min tilknytning til den gud jeg nu tror på eller hvad det end er for en grund der gør det

det er fordi gud siger at at kvinder skal gøre det så synes jeg faktisk det er værd at tage

overbevisning eller forklarer hvorfor det er ens overbevisning nemlig fordi det er det der står i teksterne at

man har indrettet sig på i den kultur hvad er forskellen på de to ting faktum er at det er et barn der møder et voksent menneske som skal

siger det her er acceptabelt det er sådan det skal være

skal udsættes for det eller skal børn have lov til selv at træffe deres beslutninger om den slags når de bliver gamle nok

hver dag alle mulige former for

og der kan være mange grunde til at man bærer forskellige ting fordi det står ét sted betyder det jo ikke at det er den tolkning man selv

tørklæde eller et kors eller alle mulige andre

og statsligt regulere hvad

tolkning af grunden til at bære et religiøst symbol så er det statslig tvang så har vi tolket for folk det er ufrit det er tvang og det vil jeg ikke være med til til

frihed og ligestilling det synes jeg lyder smukt og hvis jeg kunne nå ville jeg godt

en hånd derop men ordføreren udtrykker jo en afgrundsdyb naivitet eller eller uvidenhed når det drejer sig om islamiske værdier altså lad dog være med at

imamerne eller de traditionelle muslimer der beder kvinder om at gå med tørklæde eller de kvinder der selv ønsker at udstråle traditionelle islamiske værdier

kæmper for ligestilling og frihed

sætter sig ind i hvad

traditionel islam står for hvad mainstream traditionel islam står for

for ufrihed det står for at kvinder er mindre værd end mænd at man må slå kvinder altså

tage traditionelle mainstream

jeg synes at ordføreren udtrykker en utrolig mangel på fornemmelse

de mennesker der bærer tørklæde og kæmper for ligestilling og frihed dem møder jeg ofte jeg udøver nemlig ikke tankekontrol

holdninger og handlinger

det drejer sig om aflæsning af nogle symboler

altså vil ordføreren acceptere nu har jeg nævnt det mange gange kommunistiske flag

i den offentlige sektor der har med sagesløse danskere at gøre

agitation

agitation i det islamiske tørklæde det kan man ikke komme uden om det sender nogle bestemte signaler ellers var det jo også ligegyldigt

på den enkelte kvindes grund til at bære et tørklæde det må den enkelte redegøre for

at det at bære et religiøst symbol er agitation al religion i det offentlige rum er jo en eller anden form for agitation men det er ikke en agitation en bevidst agitation en provokation noget man vil provokere med

sf er ikke til stede de konservative er dækket ind af venstre og derfor er det

for forslagsstillerne fru marie krarup dansk folkeparti værsgo

er religionsfrihed i danmark det er udgangspunktet som bestemt ikke skal ændres men i dag ser vi flere og flere ansatte i den offentlige sektor bære tørklæde og dermed reklamere for en bestemt religion der i de fleste udlægninger er antikristen og imod religionsfrihed jeg taler om det islamiske tørklæde som mange muslimske kvinder vælger at bære eller bliver presset til at bære

islamiske værdier ligesom man ville være en omvandrende reklamesøjle for kommunisme og kommunistiske værdier hvis man indsvøbte sig i et rødt flag med hammer og sejl eller for nazisme og fascistiske værdier hvis man indsvøbte sig i et banner med svastikaer eller

hvis man iklædte sig

jeg tror de fleste skoleledere ville bede lærere der bar den slags politiske ideologiske tøjgenstande på sig om at lægge dem fra

de gik ind i klassen for at undervise for når det drejer sig om

en efterfølgelse af den islamiske hellige lov sharia

en reklame for en bestemt udlægning af islam det bør ikke tillades når man er ansat i den danske offentlige

erkendelse af at det vil være vanskeligt at lovgive særskilt imod det islamiske hovedtørklæde

der retter sig generelt imod alle religiøse hovedbeklædninger på offentligt ansatte når de er på arbejde jeg er ked af

men mit indtryk er at der er meget meget få jøder ansat i den offentlige sektor der rent faktisk bærer religiøs hovedbeklædning på deres arbejde så den gruppe vi kommer til at ramme uden at ønske det er meget lille det er naturligvis sørgeligt at vi med dette beslutningsforslag kommer til at ramme nogle som vi ikke ønsker at ramme også selv om det er få men sådan er virkeligheden desværre i dagens danmark vi har på grund af indvandringen fået en sammensat befolkning for ikke at sige en opsplittet befolkning hvor ikke alle kan forventes at kende den danske tradition

den danske tradition om at fremstå neutral og ikke agitere når man udfører arbejde i den offentlige sektor derfor kommer vi til at ramme nogle der overhovedet ikke udgør et problem fordi andre udgør et problem ganske som fire og tyve årsreglen kom til at ramme en række udlændinge fra ikke eu lande som slet ikke havde tradition for tvangsægteskaber men da man ikke kunne lovgive særskilt imod de nationaliteter der havde tradition for tvangsægteskaber var vi nødt til at skære alle over en

det kan skabe vrede utryghed og forvirring og det bør ikke tillades derfor havde jeg selvfølgelig håbet at i hvert fald nogle partier i tinget

ville støtte dette forslag om neutralitet i den offentlige sektor men man er åbenbart så meget imod neutralitet i den offentlige sektor at der ikke er nogen partier der har ønsket

harmløse forslag som vi selvfølgelig vil prøve

genfremsætte

senere tidspunkt med med nye formuleringer så det måske kan blive klarere for folk jeg tror også at man måske skal vente på at diskursen rykker sig det har vi jo gjort i dansk folkeparti vi har faktisk skubbet til diskursen

fem og halvfems så udlændingedebatten fremstår ganske ganske anderledes i dag

så jeg tror at vejen frem for os i dansk folkeparti for at opnå neutralitet blandt offentligt ansatte i udførelsen af deres job er at blive ved med at fremsætte dette forslag og vente på at diskursen har ændret sig for det er ikke seriøse indvendinger der kommer når folk taler om at det berører religionsfriheden

ganske enkelt forkert

og også vise det som jeg sagde med med smykker hvis det er det man ønsker samtidig med at man siger ja

påklædningskodeks det er jo ikke sådan at ansatte i politiet

dansk folkekirkekristendom for at arbejde dér eller at aflægge en anden religion så det er ikke seriøse

jeg forstår at der er nogle der politisk ikke er klar til at kræve neutralitet i den offentlige sektor i dag men jeg forventer at det vil komme på et

rykket sig yderligere tak for

trosfrihed er det handler jo om friheden til at praktisere sin religion og det er jo den frihed som ordføreren vil ind og begrænse med det her beslutningsforslag så taler ordføreren om at det

udtryk for berøringsangst ude på de offentlige arbejdspladser når der ikke bliver skredet ind over for

religiøse hovedbeklædninger

kunne være noget helt andet nemlig at de chefer

slet ikke opfatter at det er noget problem og at deres kollegaer og patienterne generelt heller ikke opfatter at det er noget problem

de offentligt ansatte der bærer tørklæde for eksempel eller en kipa hvis det skulle være tilfældet

faktisk bestrider deres arbejde på allerbedste vis og at den religiøse hovedbeklædning ikke er nogen som helst forhindring

hvis virkeligheden er sådan hvad er så formålet med det her beslutningsforslag

og så vi får et had imod en bestemt befolkningsgruppe

kommer der det er et problem

problem for rigtig mange forældre at aflevere deres børn i vuggestuer

bliver passet af nogle som måske godt kan udføre deres arbejde

det vil jeg jo ikke benægte men som samtidig udsender et signal om at kvinder er mindre værd mænd må slå kvinder der skal ikke være religionsfrihed der er nogle der er undermennesker og nogle der er overmennesker det er et ubehageligt scenarie det er ikke alle der prædiker det direkte det er der nogle

men det er ikke alle der gør det fordi de måske ikke selv

der kunne finde på at tage en svastika på eller et kommunistisk symbol og ikke vide at kommunismen står for

millioner og millioner af mennesker og en skelnen mellem

sådan er det ikke men det skal da ikke få en skoleleder til at sige at det bare er okay

er at forældrene har en ret stor

sagt og at der er et rigtig godt samarbejde mellem forældre og den pågældende institution så hvis det virkelig var så stort et problem som ordføreren prøver at gøre det til

i den forbindelse men det er jo meget meget meget begrænset jeg vil gerne gå lidt videre med den argumentation jeg havde før ordførerens budskab er vi er desværre

gribe ind over for jøderne det beklager vi kære jøder men det er altså muslimernes skyld at vi er nødt til at straffe jer hvis ikke det er et forsøg på at opildne til had imellem forskellige trossamfund og splitte vores samfund så ved jeg ikke hvad det er

at den ikke får for meget her til sidst og

retter sig imod det islamiske tørklæde

og derfor er vi nødt til at lave et generelt

en bestemt gruppe men det er da ikke

spørgsmål om om den offentlige sektor skal være neutral eller ej

det med fire og tyve årsreglen hvor vi også var nødt til at lave generelle regler for alle for at undgå tvangsægteskaber mens det selvfølgelig havde været bedre hvis man

ifølge lovgivningen og derfor er man nødt til at lave det generelt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

set stor forståelse for at de sager vi har set afdækket i pressen virker stødende

navnlig de pårørende til ofrene for forbrydelserne jeg har derfor allerede iværksat en undersøgelse af hvad der kan gøres for at begrænse livstidsdømte personers besøg omvendt mener jeg ikke at man som der er lagt op til i beslutningsforslaget allerede nu skal lægge sig fast på at sige at vi undersøger det og så har vi allerede besluttet hvad der skal ske altså hvilken

at man først undersøger handlemuligheder og derefter beslutter hvilken vej man vil gå helt konkret synes jeg vi skal have afklaret hvilke handlemuligheder vi har

internationale forpligtelser det gælder både med hensyn til tidsmæssig og indholdsmæssig afgrænsning af besøg og

interessant at diskutere hvem det skal omfatte i hvilken periode altså nu taler vi livstidsdømte men jeg kunne også godt tænke mig at vi får undersøgt det kommer vi til at se på

det skal vi have afklaret derfor kan

støtte beslutningsforslaget jeg er enig i den første del

vil gerne se undersøgelsens resultat inden vi

fru trine bramsen socialdemokratiet værsgo

hele tre gange er peter lundin blevet gift mens han har siddet fængslet for det grusomme mord på marianne pedersen og hendes to små drenge peter madsen har øjensynlig haft besøg af flere kvinder som har opsøgt ham efter at han blev dømt og fængslet for det bestialske mord på kim

ofrene og deres efterladte at personer der har begået

så utilgivelige forbrydelser fra nærmest dag et de sidder inde kan blive gift på stribe og

det rammer retsfølelsen beslutningsforslaget her har til formål at pålægge regeringen at få undersøgt hvilke muligheder der er for at begrænse livstidsdømte fanger i at skabe nye relationer til personer uden for fængslet i øjeblikket er det sådan at

besøg fra starten er en rettighed fangen har men som kan fratages hvis vedkommende ikke opfører sig ordentligt vi synes egentlig

optjener retten

i hvert fald åbne over for at der bliver set nærmere på det og det er jo i bund og grund

det er fint at vi får sat en stopper for at vores fængsler kan udlægges som værende en form datingcentraler for personer der har

nogle af de værste forbrydelser man overhovedet kan forestille sig

på den baggrund skal jeg meddele at vi kan støtte beslutningsforslaget her men vil opfordre til

vi anerkender at der er resocialiserende effekter i det på den lange bane

jeg meddele på vegne af enhedslisten de radikale de konservative og sf at at de ikke kan støtte forslaget det var selvfølgelig fristende at benytte den her bemyndigelse jeg har fået til at tilslutte mig skattelettelser i enhver henseende

man ikke støtter forslaget venstre støtter imidlertid den forargelse som forslaget er et udtryk for jeg kan afsløre at vi

ud forståelse for når det eksempelvis fremhæves

kan tilbringe syv og fyrre timer om måneden

for en nærmere gennemgang

er det da også hvad justitsministeriet er i gang med det var i hvert fald det ministeren fremhævede lige før kan man i det hele taget graduere afsoningsvilkårene ud fra forbrydelsen og straflængden det er et spørgsmål som vi også gerne vil have ministeriets besvarelse

i den her omgang kan vi gøre det sådan at

den person der får en livstidsstraf og måske alligevel har udsigt til at blive løsladt efter fjorten år lad os få det klart

og ved den gennemgang kunne man jo så også passende se på

vilkårene kan ændres for

de samme vilkår som danske kriminelle alt det er justitsministeriet i gang med

at undersøge den undersøgelse afventer vi foreløbig må vi sige vi kan stemme for forslaget

den formulering det har nu

har overladt deres ordførertale til venstres ordfører for det

ikke nå at følge med i det er godt nok usædvanligt det vil jeg have

det drejer sig om de konservative og det drejer sig om sf

tak for det det er åbenbart sådan det så føles at være folketingets næststørste parti må det være

prøvet det jeg deler

ofrenes efterladte som forslagsstillerne tilvejebringer med det beslutningsforslag som vi behandler

set også at forslagsstillerne foregriber resultatet

at en sådan undersøgelse skal følges op med lovforslag eller administrative forskrifter

liberal alliance vil vi først se resultaterne af en sådan undersøgelse før vi tager stilling til hvad der kan og bør gøres om noget i forhold til livstidsdømtes relationer og på den baggrund

afventer gerne den undersøgelse som justitsministeren omtalte og forholder os selvfølgelig til den når den kommer

forhold til de rettigheder man trods alt har

fængselsforbundet har været ude og advare imod det her beslutningsforslag og jeg synes vi skal lytte til nogle af de fagpersoner der er ude og udtale sig om hvad det vil have af betydning

mulig resocialisering det betyder ikke at vi ikke gerne vil

det faktum at de pågældende kvinder der har besøgt de her mænd i fængslerne vel har gjort det af egen fri vilje

der er også et element der som jeg tror vi i hvert fald skal tage højde for

som stat ikke skal ind og bestemme fuldstændigt

det her godt kunne være et skridt hen i retning af men vi deler selvfølgelig den bekymring der er derude

ordføreren til at forklare hvad det er for konventioner der forhindrer at man vil kunne gennemføre sådan et forslag her hvad er det konkret for konventioner der gør at man eksempelvis bryder menneskerettighederne eller andet

er der nogle nogle elementer i menneskerettighedskonventionen som netop handler om det her med

sige orientering om at vi skal huske at rette os efter

fremme ved ordføreren for forslagsstillerne

mødte op her i folketingssalen her i dag for at diskutere det

det konservative folkeparti kører store kampagner på facebook om hvor faste de er i retspolitikken men et beslutningsforslag om afsoningsforhold for

morddømte er åbenbart ikke noget man kan afse en ordfører til

ærgerligt kriminalforsorgen har oplyst at der den nittende april to tusind og atten var fem og tyve livstidsdømte i i dens institutioner der er tale om de værste forbrydere i landet de har slået mennesker ihjel og i nogle tilfælde efterfølgende parteret liget vi mener ikke at disse mordere skal have samme privilegier som andre indsatte de forbrydelser som livstidsdømte har begået har ofte fået stor medieomtale og de dømte ender derfor med at blive landskendte vi mener

kendisfaktor de får gennem medierne

kriminalforsorgen som giftecentral i dag er det alt for let for livstidsdømte at stifte nye bekendtskaber og få besøg af dem som eksempel kan nævnes i to tusind og elleve

da hun skulle møde ham foregik det uden opsyn og hun skulle blot udfylde en anmodning om besøgstilladelse

hvor peter lundin var til stede han altså psykologen spurgte om jeg var klar over hvad han var dømt for og det svarede jeg bare ja til når hun besøgte ham foregik det i fængslet besøgslejligheder hun oplyser at hun på få måneder gik fra at besøge ham fem timer om måneden til at tilbringe hele syv og fyrre timer om måneden i besøgslejligheden med peter lundin den nuværende situation er utrolig frustrerende for ofrenes ofrenes efterladte dem der virkelig har skadet en man holder af får

lov til at leve noget der nærmest minder om et helt normalt liv

og ægteskab formålet med dette forslag er at få undersøgt hvilke muligheder der er for at begrænse livstidsdømte fanger i at skabe nye relationer til personer uden for fængslet derfor er vi selvfølgelig glade for at socialdemokratiet ønsker at støtte forslaget og vi noterer os at der fra flere af folketingets

beslutningsforslaget det er sådan en af de ting jeg i hvert fald som folketingsmedlem har skullet vænne mig til

at der ret ofte er partier som er enige i alt hvad man står og siger men

jeg håber på at regeringen så gør mere ved det

bare at undersøge det og at man faktisk når man så får lavet den her undersøgelse også bider til bolle og får gjort noget ved det her

det er virkelig dybt krænkende for retsfølelsen

kan leve så upåvirket et liv

kører store kampagner på facebook om at man er hård ved de kriminelle at man så også gør noget ved det i

ordførertalen med at sige at jeg nævnte fire partier som som jeg

de konservatives manglende tilstedeværelse jeg var ikke klar over at man ligesom skulle begrunde eller

naser khader er er syg og at det er derfor han ikke er her ellers kan jeg garantere for at han ville være her og tage del i debatten

for dansk folkeparti men dansk folkeparti stiller med en ordfører i salen når der er sager til behandling i salen